til folketingsbeslutning om at nedbringe mængden af uadresserede reklamer

folketinget opfordrer regeringen til i den kommende folketingssamling at nedsætte et lovforberedende udvalg der får som kommissorium at beskrive de fornødne lovændringer der skal til for at sikre at mængden af uadresserede reklamer som detailhandelen og andre erhvervsdrivende sender ud til forbrugerne begrænses ændringerne skal blandt andet omfatte modeller hvor reklamer udelukkende omdeles til de husstande der aktivt har tilmeldt sig muligheden for at modtage uadresserede reklamer udvalget skal samtidig analysere fordele og ulemper ved at begrænse antallet af reklamer via eksempelvis

jeg læser det op er det fordi jeg synes man skal kende det

jeg vil også godt prøve nu i det følgende at give vores begrundelse

tilbudsaviser og lignende er jo efter min opfattelse en effektiv og præcis reklamekanal for det lokale erhvervsliv ligesom adresseløse forsendelser også anvendes som information til borgerne fra staten fra regionerne fra kommunerne

forsyningsselskaberne hvis der eksempelvis bliver lukket for vand eller varme i en kortere periode grundet reparation på nettet forsendelsesformen benyttes da også til valgmateriale fra politiske partier samt orienterings og indsamlingsmateriale fra velgørende foreninger

der giver borgerne et frit valg om de ønsker at modtage reklamer eller ej og ordningerne sikrer således borgerne mod at modtage reklamer

det er derfor heller ikke regeringens politik at regulere hvor mange reklamer en detailhandel og andre erhvervsdrivende må sende til forbrugerne om året for eksempel ved at fastsætte kvoter herfor en analyse lavet af forbruger kontakt viser at hele

procent af de danske husholdninger der modtager de husstandsomdelte reklamer læser dem hver uge vi

trådte i kraft den tredivete april to tusind og ni ordningerne blev til på initiativ af forbrugerombudsmanden og blev til efter forhandlinger med blandt andet udgiverne post og distributionsbranchen og de respektive brancheforeninger økonomi og erhvervsministeriet har i øvrigt sammen med transportministeriet deltaget som observatør i forhandlingerne antallet af tilmeldte husstande til de nye ordninger tyder på at langt de fleste danskere fortsat gerne vil modtage reklamer og ikke mindst de lokale ugeaviser som det med de nye ordninger er muligt også at fravælge jeg vil derfor i det følgende give tinget en kort status for ordningerne som de ser ud i dag ved udgangen af oktober måned to tusind og ti har cirka femhundrede og seksogtredstusind husstande tilmeldt sig en af de to ordninger det svarer til godt en og tyve procent af alle husstande

husstande til reklamer nej tak og cirka tohundrede og toogtredivetusind husstande til reklamer og gratisaviser

ikke er højere skyldes næppe ukendskab hos modtagerne til ordningerne som bekendt har post og distributionsbranchen forud for ikrafttrædelsen af de to ordninger for nej tak informeret om mulighederne ligesom ordningerne løbende er blevet omtalt i stort set alle medier med andre ord

fakta altså at cirka firs procent af

gerne vil modtage reklamer ordningerne har fungeret godt siden de trådte i kraft og der er kun indkommet meget få klager det er aftalt at forbrugerombudsmanden og forhandlingsparterne vil se på retningslinjerne igen når de har været i kraft i et år et behov for ændringer vil blive vurderet på baggrund af erfaringerne med indførelsen og driften af nej tak ordningerne og der vil herunder blive set på om retningslinjerne fremover også

omfatte erhvervsdrivende i forbindelse med

forsendelser gøres der også meget ud af miljøaspektet ved adresseløse forsendelser dette billede er ikke så simpelt som man umiddelbart kunne tro

et godt medie ressourcerne hertil stammer fra industrielt skovbrug og er således ikke årsag til mindre skovvækst hertil kommer at tilbudsaviserne og reklamerne i vid udstrækning genbruges til andre papirvarer

papirfibre som man kalder det kan gennemsnitligt anvendes cirka fire fem gange endvidere

udleder adresseløse forsendelser ofte kun

i hvert fald efter det nye forlig vi har lavet sammen hvor også postkasser skal flyttes ud i skel bliver endnu mere

hvor det følger af markedsføringsloven at der kræves et positivt samtykke det er altså min vurdering at man ikke rigtig kan sidestille spam eller reklamer modtaget uopfordret via e mail med uadresserede reklamer og ugeaviser som bliver omdelt fysisk

jeg vil godt i den forbindelse påpege at det af hensyn til ytringsfriheden eller for den sags skyld den kommercielle ytringsfrihed bør være sådan at det skal være muligt fysisk at kunne formidle information af offentlig eller kommerciel interesse til borgerne på en effektiv og prisbillig måde

også mulighed for at komme i kontakt med de borgere som ikke har adgang til internettet samtlige borgeres fysiske adresse er jo registreret i post danmarks modtagerdatabase og gør det muligt for

på vegne af hele post og distributionsbranchen at foretage en enkel administration af nej tak ordningerne

regeringens opfattelse at de eksisterende nej tak ordninger opfylder såvel branchens som borgernes ønsker og behov og der er som tidligere nævnt kun indkommet meget få klager over

så

til at lyde forkert men når jeg tænker på hvad det problem vi her behandler

jeg bare stille minde om hvad jeg ellers arbejder med

når jeg

it

vi kan se at der er ganske få der klager vi kan se at i de husstande

vil modtage reklamer og altså ikke ønsker at

læser fire og halvfems procent dem det tyder dog på

forstå det hvis det var et langt lavere procenttal men hvis fire og halvfems procent af dem der modtager dem også læser dem så tyder det da

på en vis tilfredshed også selv om man gerne vil udlægge det anderledes så

er et beslutningsforslag fra enhedslisten det radikale venstre og sf om at vi skal og det står der jo egentlig til sidst i

længere ned end de tyve procent eller er det sådan at

sige du må ikke reklamere du må godt reklamere det er jo reelt den eneste måde vi kan

siger cirka tyve procent fra

var det måske en idé at de tog en smule ansvar for deres eget liv det ville da være et begrænset lille

er jo ikke det største problem man har her i livet så det kunne være den første lille sejr man kunne få for at kunne klare noget der er større bagefter det kunne jeg egentlig godt tænke mig

havde ombudsmanden lige forhandlet en løsning på plads med

brancheorganisationen og den trådte i kraft den første maj sidste år den gav to former for nej som modtagerne kunne vælge imellem enten den mest kendte reklamer nej tak

den gælder for alle former for beboelse og også for sommerhusområder dog får man stadig væk de her oplysninger og dem kan

fra stat region kommune kirker velgørenhedsorganisationer og selv også fra

går foran og begrænser mængden af udsendte valgbrochurer og reklamer

det ville da være et godt tegn hvis man selv stoppede med at

mit indtryk at vi snart får

liberal

hvis

vil jeg nu alligevel fremhæve en række positive elementer i det for der er rigtig gode takter i forslaget ikke mindst det at det fortsat skal være forbrugerombudsmanden der står for udformningen af retningslinjer for nej tak ordningen socialdemokraterne bakker fuldstændig op om den frivillige aftale der ligger mellem forbrugerrådet forbrugerombudsmanden

vi mener at også en fremtidig regulering af området bør foregå i netop det regi dermed ikke sagt at der ikke er plads til forbedringer og det er jo også fremgået af debatten indtil nu

tvivl om at mængderne af reklamer i danmark er meget høj

sætte spørgsmålstegn ved hvem der i sidste ende betaler for alle de glitrende reklamer og hvad det betyder for de meget høje forbrugerpriser som også regeringen har jeg bemærket

reklamer per borger om ugen

derfor ønsker socialdemokraterne også en grundig analyse af hele omkostningsstrukturen for husstandsomdelte reklamer og ikke mindst hvad disse markedsføringsomkostninger betyder for det generelle prisniveau

siges at det naturligvis ikke er en analyse som vi forventer at transportministeren skal forestå spørgsmålet har også allerede været drøftet i fødevareudvalget med økonomi og erhvervsministeren den syttende november i et samråd

hvert fald forståelse for at

med et sigte i det foreliggende forslag nemlig at give forbrugerne ret til at bestemme om de vil modtage uønskede forsendelser såsom reklameaviser og tryksager og vi

mængden af uønskede reklamer det gør rigtig mange danskere i øvrigt også otte og tres procent af danskerne synes de modtager for mange reklamer ifølge en undersøgelse fra transportministeriet fra to tusind og otte som er en del af bilagsmaterialet antallet af husstande der tilmelder sig nej tak ordningen er heldigvis stigende flere og flere danskere vil altså gerne undgå at kilovis af papir dumper ind i deres postkasse hver uge og derfor er det en rigtig god idé at udvide mulighederne på nogle områder i den nuværende nej tak ordning eksempelvis kan jeg som forslagsstillerne heller ikke se nogen grund til at mindre erhvervsdrivende håndværkeren eller den selvstændige konsulent ikke skal kunne frabede sig ugens slagtilbud fra supermarkederne via nej tak ordningen

bør også kunne ordnes gennem forbrugerombudsmandens arbejde og det er også det der er fremgået af transportministerens redegørelse tidligere jeg er helt sikker på at netop avancerede fravalgssystemer som

systemer der som forslagsstillerne skriver kan indrettes så den enkelte husstand i langt højere grad har mulighed for selv at vælge hvilke reklamer de vil modtage og ikke mindst hvordan de kan fravælge andre det kunne eksempelvis kombineres med at nogle reklamer modtages via digitale løsninger en fremtidig udvidelse af nej tak ordningen i den retning vil naturligvis være særdeles velkommen et andet område hvor de eksisterende ordninger med fordel kan forbedres er robinsonlisten

tilmelde sig listen kan man undgå adresserede reklamer en del danskere har allerede tilmeldt sig listen som jeg husker det fra en artikel i børsen er det nihundrede og seksogtyvetusind men rigtig mange kender den faktisk ikke og der findes også eksempler på at nogle personer slet ikke er klar over at de faktisk er opført på listen derfor er det på sin plads

socialdemokraterne kan ikke støtte en tvungen ja tak ordning men hvis de parter

vil indskrænke især detailhandelens muligheder for markedsføring det ønsker dansk folkeparti ikke at medvirke til vi er store tilhængere af den frie konkurrence og erhvervslivets muligheder for at gøre opmærksom på sig selv vi har i dag to velfungerende ordninger for et nej til reklamer og dansk folkeparti støtter ikke forslagsstillernes idé om at vende det hele på hovedet således at folk aktivt skal tilmelde sig en ja tak ordning for at modtage

vores opfattelse at det vil blive vanvittigt bureaukratisk i forhold til den ordning

vi vil til gengæld meget hellere være med til

at kigge på den nuværende ordning når den på et tidspunkt skal evalueres der kan selvfølgelig godt være nogle ting man kan kigge på

gøres nemmere at tilmelde sig ordningen

er det nødvendigt at man skal forny sit nej tak skilt hvert andet år

nuancer kunne man godt kigge på for at forbedre den nuværende ordning som jeg synes i store træk

fungerer ganske tilfredsstillende

halvfems procent af den danske befolkning rent

her reklamer jeg har hæftet mig ved nogle nogle punkter i bemærkningerne til

ønsker blandt andet reklamekvoter

til at handle med reklamekvoter ligesom vi handler med

jeg kender næsten svaret fra

af økonomiske årsager kunne tvinges til at sælge deres kvoter og glide

man skal lade de enkelte aktører som sender de her aviser ud

har sagt og min tale bliver udlagt på en anden måde jeg skal gerne fremsende den skriftligt så fru bente dahl kan sætte sig ned i ro og mag og forstå indholdet af den for det er tilsyneladende et problem jeg har ikke på noget tidspunkt taget nogen som gidsel og jeg mener heller ikke det er at tage forbrugerne som gidsel når man har en rigtig god og velfungerende ordning hvor forbrugerne har mulighed for at sige nej tak til reklamer det er da meget forbrugervenligt ellers har vi i hvert fald

vidt forskellige opfattelser af hvad der er forbrugervenligt

proppet noget som helst ned i halsen medmindre man selv siger ja tak til det

lovforberedende udvalg så vi får begrænset antallet af reklamer og gjort reklamen til et aktivt tilvalg

forbrugerombudsmanden også gør opmærksom på i

notat af enogtyvende maj to tusind og ti

om året vi vælger at smide ud

vi skal sørge produceret mindre affald

forebygge affald

at at forbrugerargumenterne kan overbevise regeringen

reklamerne bliver stoppet ned i halsen på os

mange andre områder i det her samfund hvor regeringen har travlt med at tale om at

er noget vi skal tvinges til det er noget vi selv skal vælge

skulle sige nej tak men at de

at de godt have en ja tak model det er jo ganske mange det er halvdelen af danskerne som siger at de

hovedparten af dem er pensionister som synes

nu siger ministeren

er et kæmpe problem at det tager fjorten dage fra man melder

forstået at et af de meget væsentlige problemer som regeringen vil løse i løbet af den korte tid den har tilbage er at man vil skabe større konkurrence mellem virksomhederne i danmark og det var da også et argument fra den konservative ordførers side

muligheden for at danmark stadig væk skal have en førende position på det her område der handler om at uddele uadresserede reklamer til husstandene det interessante er at

i rigtig mange år og i de år

tilsyneladende blevet forringet den er i hvert fald ikke i stand til at leve op til hvordan det er i andre lande så om der er nogen sammenhæng mellem at skabe rigtig konkurrence på markedet og så at have et stort marked for uddelingen af uadresserede reklamer som finansieres

af fødevarer og andre produkter netop deres monopollignende

på det danske marked fordi de

systematisere hvornår der kører kampagner er såkaldte tilbud og så videre i forskellige dele af landet for det er jo dem der betaler og derfor også dem der bestemmer så måske sikrer det system vi har i danmark bare en koncentration på nogle få producenter og eksistensen af en tilsyneladende konkurrence i hvert fald kan man konstatere at den store konkurrencefordel har sat sig igennem på det danske marked jeg troede da vi første gang diskuterede de her reklamer at det var sådan et klassisk borgerligt liberalt standpunkt

virksomheder og personer der ikke

i min postkasse de måtte ligesom yde en indsats før de havde ret til det medmindre jeg sagde at jeg

delte alt muligt ud til mig det er så gået op for mig

der er nogle vigtige yttringsfrihedsmæssige og kommercielle interesser som skal varetages først

set man begår en fejl hvis man tror at det er reklamebranchens interesser eller detailhandelens interesser

snarere de store selskaber som producerer varerne og som i realiteten har fuldstændig styr på det her marked så er det klart at reklameindustrien også har en interesse men det bliver nemmere at forstå de borgerlige partiers store forsvar for den her ordning hvis man

dem der har interessen i det

et par i hvert fald besynderlige ting i det her den første forsøgte

det meget vigtigt at danmark gik foran og blev sådan et digitalt forbillede for resten af verden det vil sige at det

samfundsskadeligt hvis man henvender sig til det offentlige personligt for slet

sender et brev nej det skal foregå digitalt

kan trænge igennem via nogle af de andre kanaler der findes her er intet frit valg her er ikke noget ønske om at sikre at enhver borger kan gøre præcis på den måde som

nej her er vi underordnet nogle hensyn der handler om at vi

og så skal det offentlige måske også spare lidt penge

bruge internettet det at sende e mails som jo godt kan være generende chikanerende

der forhindrer spam og gør det ulovligt

der kan gribes ind og man kan ringe og klage og man kan få dem der benytter sig af det

det er nogle der sælger mere eller mindre anløbne

tak for tilkendegivelserne

vil jeg da opfordre til at tage mere ansvar for miljøet socialdemokratiet åbner for modeller det siger jeg tak for danmark er det land i europa der producerer mest affald per indbygger en husstand modtager omkring fem og halvtreds

man kan undgå det ved at tilmelde sig

en procedure der gør at cirka tyve procent af befolkningen har tilmeldt sig så er der firs

hvad jeg kommer rundt i mange opgange

og ved mange huse og jeg ser en masse reklamer hænge ud af postkasserne og der ligger reklamer og flyder på gulvet nedenunder det kan ikke bare være mig der observerer det det må være en almindelig observation nu mener vi i det radikale venstre jo at de mennesker der gerne

have lov til det vi så meget gerne et mere individuelt system blive udviklet ikke mindst som

gøres en aktiv handling for at få reklamer i sin postkasse det hører med til privatlivets fred selv at bestemme hvad man

ikke vil have i sin postkasse derfor er en god idé at vende det negative nej tak om til det positive ja tak

der så åbenlyst er mange der ikke læser radikale venstre mener det er en god idé at spare på de ressourcer der er tilgængelige her på kloden så de varer længere kravet må endda være at de skal udnyttes på en bæredygtig facon så der også er noget til vores efterkommere vores efterkommere skal også have adgang til papir det er den ene grund til at styre et reklamesystem

ikke bliver brugt mere papir end folk læser vi i vor generation har ikke ret til at bruge alle ressourcerne

produktionen af de cirka ethundrede og tredivetusind ton husstandsomdelte reklamer årligt giver en udledning på omkring femhundredetusind tons

fossile brændsler på cirka det halve men alligevel

en tredje god grund til at nedbringe reklamemængden er at det vil nedbringe brugen af de kemikalier der går til de flotte billeder på reklamerne og det glittede papir og til tryksværten for klimaets skyld skal vi nedbringe mængden af reklamer javist

vi mennesker der lever her på kloden er dybt afhængige af klimaet og derfor har vi en stor interesse i at klimaet ikke ændrer sig og når det gør det som vi kan observere at det gør har vi en stor interesse i at mindske klimaændringerne vores måde at indrette os på vores måde at leve livet på har indflydelse på klimaet ved at vedtage b

synes jeg nok en anden vigtig del som vedrører vores dagligdag er forbrugerens stilling der er gener forbundet med at blive overdænget med papir det er rigtig irriterende at få mængderne afleveret og det er rigtig irriterende at skulle få dem destrueret igen det bør naturligvis være en borgerret at blive fri for de mængder det er ikke tilladt at overdænge på lignende vis i en mailbakke ifølge markedsføringslovens §

seks må erhvervsdrivende ikke sende reklamer per e mail uopfordret

trænge ind på forbrugerne med tilbud af forskellig slags lovgivningen tilgodeser her forbrugeren modtageren det er helt rimeligt at forlange at det samme skal gøre sig gældende når vi taler om papirreklamer

gøre forbrugernes rettigheder mere enkle og overskuelige hvis uadresserede reklamer både digitale og af papir var forbudt ensartetheden i at skulle foretage sig noget aktivt for at få reklamer

også burde være en fælles sag her langt ind i de borgerliges rækker hvis de ellers levede op til deres borgerlighed forslagsstillerne vil gerne have et lovforberedende udvalg nedsat det skal undersøge og belyse en lang række områder som er beskrevet i forslaget det behøver jeg ikke at stå og læse op det kan læses men det skal lyde fra den her talerstol at vi er åbne for alle gode ideer og tiltag som kan nedbringe papirmængden alle muligheder bør undersøges vi vil have

den danske lovgivning skal fremtidssikres

løsningsmodeller kan indføres hurtigt og effektivt

en række kvalitative og miljømæssige hensigter

jo se

vi vender tilbage til diskussionen om selskabernes unoterede porteføljeaktier som blev indført som en del

og som også bidrager til finansieringen af de meget markante sænkelser af marginalskatterne som er afgørende for at sikre væksten i fremtiden ændringerne bidrager endvidere til at afbalancere de fordelingsmæssige virkninger af pakken så der er sund fornuft bag det som blev indført effekterne af reglen skal derfor heller ikke ses isoleret man må derimod se på effekterne af den samlede pakke som der blev lavet og det er jo ikke alene beskatningen af investorer der blev ændret med forårspakke

var en del af de markante omlægninger af skattesystemet som fandt sted

ønskede med det nye regelsæt der blev lavet at forenkle beskatningen af selskabernes udbytte og aktieavance en ensartet beskatning af udbytte og aktieavance medfører færre skævvridninger i skattesystemet i dag er det således ligegyldigt om afkastet kommer i form af udbytte eller i

regeringen og dansk

ønskede endvidere at skabe neutralitet i forhold til investeringsbeslutninger ved mindre investeringer her mener jeg primært i forhold til om man skal investere i aktier frem for obligationer neutraliteten medfører at skatteydernes dispositioner i højere grad bliver styret af rene forretningsmæssige hensyn frem for skattemæssige hensyn

sund fornuft

dispositioner der giver det største afkast før skat vil også give det største afkast efter skat det bidrager til at kapital og arbejdskraft i højere grad søger hen mod de mest rentable investeringer og dermed bidrager til den højeste vækst og velstand i samfundet det radikale venstre kalder beskatningen af selskabers unoterede porteføljeaktier for

indført en ny skat der specifikt går efter at straffe iværksættermiljøet mange iværksættervirksomheder bliver

enkeltmandsvirksomheder og iværksættere der investerer uden om et holdingselskab

også misvisende at have en lang diskussion om det her tema som det radikale venstre gerne vil indlede

men jeg vil så også gerne sige at regeringen jo sammen med dansk folkeparti og kristendemokraterne har

diskussion der har været primært i forhold

og derfor er det også afgørende at sige at i den finanslovaftale

en målrettet skatteordning der fremmer risikovillige investeringer i små og mellemstore virksomheder i

har været med baggrund i den debat der har været

at gøre noget for den her gruppe af virksomheder det sker så ved at give skattefordele til investorer

kapital i iværksættervirksomhederne løber investorerne en stor risiko det er regeringens bevidst om

var det radikale venstre efter sf for at være et økonomisk uansvarligt parti det forstår jeg

sådan kunne man ikke føre politik lød det fra det radikale

og er helt enig når vi som politikere kommer med gyldne løfter må vi også levere finansiering til vores

økonomisk ansvarligt og derfor undrer det mig at vi i dag skal behandle

vil koste statskassen omkring seks hundrede

uden at det radikale venstre fremviser finansiering for deres forslag jeg ved godt at det radikale venstre har fremlagt et skatteudspil med partiets ændringer til regeringen og dansk folkepartis skattereform men i det udspil

man kommer med med kravet om en lempelse på seks hundrede million kroner

og socialistisk folkeparti også smittet af på det radikale venstres økonomiske ansvarlighed det er bestemt ikke nogen opløftende

jeg vil derfor blot komme med nogle få betragtninger selskabers beskatning af porteføljeaktier noterede såvel som unoterede er en del af finansieringen af skattereformen forårspakke

fra sidste år en skattereform der markant sænker skatten på arbejde og en skattereform der er fuldt finansieret tidligere var skattereglerne således at et selskab ikke blev beskattet af

det gav en klar skattemæssig tilskyndelse til at investere eller placere likviditet i aktier alene af skattemæssige årsager

driftsøkonomiske overvejelser var dermed mindre centrale at skattesystemet på den måde

mellem investeringsformer er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt

lagerbeskatning af unoterede aktier taget af bordet da det ville være urimeligt at der skulle betales skat af en ikkerealiseret gevinst som modsat for noterede aktier kan være særdeles vanskelig at værdiansætte korrekt plus også elementerne omkring den likviditetsmæssige belastning siden skattereglerne blev vedtaget i to tusind og ni er det dog blevet påpeget at reglerne kunne virke hæmmende for business angles og andre investorers lyst til at investere i iværksættervirksomheder i folkemunde kaldes beskatningen iværksætterskatten selv om det reelt er investorerne som beskattes af gevinsten af deres investering og dermed ikke den iværksætter der har startet et selskab særlig i den situation hvor et selskabs investering skifter status fra en såkaldt datterselskabsaktie altså en ejerandel over ti

har beskatningen påkaldt sig opmærksomhed og det er blevet vurderet at det kunne

investere men alle de problemstillinger har vi jo også lyttet til i venstre og som det også

fremgik af den debat der var mellem skatteministeren og herre morten østergaard har vi jo med finanslovaftalen for næste år sikret at vi lemper på selskabers porteføljeaktieinvesteringer under en række forhold som allerede er blevet gennemgået for vi var i venstre naturligvis også bekymret for om beskatning af selskabers porteføljeaktier kunne have

negativ indvirkning på iværksætteres adgang til kapital og det er derfor vi ændrer reglerne en generel fritagelse for beskatning af selskabers beholdning af porteføljeaktier vil betyde at det igen bliver de skattemæssige aspekter der vil kunne være afgørende for rentabiliteten i

går

lande

det skal notificeres ved eu skyldes eus regler jeg betragter ikke det her som erhvervsstøtte jeg betragter det her som et tiltag for at sikre at der er lettere adgang til at rejse kapital

oplever man i muntert lag at der bliver sagt meget sjovt om

at det radikale venstre siden vedtagelsen af rødvinsreformen har ført en vedholdende og konsekvent kampagne for at få afskaffet den såkaldte iværksætterskat og det beslutningsforslag

set kulminationen herpå begrundelsen fra det radikale venstres side har været og er fortsat at netop iværksætterskatten har ført til mindre privat risikovillig kapital i danmark end tilfældet ellers ville have været omfanget kan diskuteres men om det er tilfældet kan sådan set ikke

er bredt erkendt i folketinget i dag regeringen og dansk folkeparti har også erkendt det idet man som det blev nævnt tidligere i det netop indgåede finanslovforlig jo har lagt op til en beskeden ændring af skatten med den begrundelse og jeg citerer at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital til vækstvirksomheder socialdemokratiet kan grundlæggende tilslutte sig den kritik som beslutningsforslaget rejser af iværksætterskatten men når vi skal vurdere forslaget samlet bliver man jo nødt til at vurdere den kritik som som lodder i den ene

de lodder som må lægges i den anden

vægtskål se forslaget blev gennemført som led i rødvinsreformen hvor venstre de konservative og dansk folkeparti gav historisk store og skæve skattelettelser til de allermest velhavende i kongeriget mens helt almindelige hårdtarbejdende danskere arbejdsløse og pensionister

af iværksætterskatten vil efter finansministeriets vurdering koste seks hundrede million kr og vi ved hvordan sådan en finansiering

det vil ske gennem besparelser på den helt almindelige velfærd prisen vil endnu en gang blive betalt af ringere normeringer i daginstitutionerne flere lukkedage kortere åbningstider

ved magten forældede undervisningsmaterialer og stigende klassekvotienter ældrepleje med dårlig omsorg og mindre rengøring ud over det finansieringsmæssige problem

skal det bemærkes at forslaget blev gennemført som led i at sikre symmetri som det hedder i kapitalbeskatningen helt konkret ved at beskatte udbytter og aktieavancer af porteføljeaktier på samme måde som hvis der var tale om beskatning af obligationer vi ved erfaringsmæssigt at når man begynder at pille ved

fører det ganske ofte til skattespekulationer der vil være nogle der sidder uden for de her lokaler som interesserer sig voldsomt for hvad giver det her nu af muligheder

efter en periode forslagsstillerne har også erkendt den problemstilling men lader svaret svæve i luften idet der blot henvises til at der bør indføres en række værnsregler efter nærmere vurdering

endelig er der efter socialdemokratiets opfattelse grund til at pege på at i det fælles ønske som vi har her

og det er langtfra givet at skatteskruen er det mest effektive der er en række andre rammevilkår som må tages i betragtning når vi skal finde ud af hvordan vi hjælper de her virksomheder til

nye samarbejder om teknologiudvikling for eksempel etablering af

blevet problematiseret for nylig en mere effektiv og fokuseret anvendelse af vores erhvervsfremmeordninger de ganske store beløb som vi bruger årligt via finansloven via skatteudgifter på at stimulere forskellige erhvervsområder og hvor

selskabers porteføljeaktier og øvrige øvrige investeringer blev

mere logiske sammenhænge i beskatningen af selskabers investeringer påstanden er så fra forslagsstillerne at

give mindre investeringer i i små vækstvirksomheder og at den skulle være til skade

for væksten i de små virksomheder her i landet

vil det jo være sådan at hvis man beskatter en bestemt investering hårdere end hidtil så vil

så langt kan vi måske godt være være enige

dansk folkeparti og regeringen og også kristendemokraterne har netop anerkendt at der kunne være en sådan sammenhæng og også anvist en løsning på den som der lige i

at konkretisere yderligere der er nemlig i forbindelse med finanslovaftalen for to tusind og elleve indgået en aftale om at der skal laves en ny mulighed for

investeringer i de små vækstvirksomheder på visse betingelser skal være skattefri dermed

der allerede nu er anvist en løsning på det problem

komme med sit bud på

den løsning som regeringen og dansk folkeparti og kristendemokraterne anviser koster omkring halvfjerds million kroner årligt

beslutningsforslaget her er helt oppe på seks hundrede million kroner jeg må sige at det er overraskende at det radikale venstre som plejer at bryste sig af at være et økonomisk ansvarligt parti kommer med et beslutningsforslag her der koster seks hundrede million kroner at gennemføre uden at anvise den mindste form for finansiering

der bliver slået hul i statskassen af det radikale venstre på den måde som det er gjort her

det kan være belastende en gang imellem at gå rundt med

det kan være hæmmende for udfoldelserne her i folketinget

effektivt smidt over bord i denne uge onsdag for to dage siden stod herre niels helveg petersen her på talerstolen og plæderede for en fuldstændig afskaffelse

så

det er jo

mere end

det beslutningsforslag som vi behandler i dag

og den lovgivning blev vedtaget af folketinget som en del af forårspakke 20

og jeg skal forsøge at redegøre for beslutningsforslaget og

i beslutningsforslaget bruges begrebet iværksætterskat konsekvent i stedet for at bruge lovens egentlige

af unoterede porteføljeaktier og det vil jeg sige har gjort arbejdet med det her beslutningsforslag en del mere indviklet for mit vedkommende i hvert fald

det er forkert at bruge betegnelsen iværksætterskat da det ikke er særlig rammende for indholdet jeg kan forstå at argumentationen for at kalde det iværksætterskat er at den beskatning skulle ramme iværksættere særlig hårdt men men når jeg ser

og boligstyrelsens hjemmeside kan man finde en definition på ordet iværksætter og jeg citerer en iværksætter er en person der etablerer en reel ny virksomhed som enkeltmandsfirma hvis jeg tager udgangspunkt i det regneeksempel som er anført i bemærkningerne til beslutningsforslaget og hvis det er en nystartet virksomhed som i definitionen fra erhvervs og boligstyrelsens hjemmeside vil denne virksomhed normalt ikke have skattemæssigt overskud i de første år da det jo er en helt nystartet virksomhed

ethundredetusind kr må jeg konkludere at der altså ikke er

om en iværksættervirksomhed

det er forkert at der sker en beskatning af overskuddet i en virksomhed og vi synes heller ikke at det er forkert at der sker en beskatning af aktieudbyttet

her kaldenavn iværksætterskatten er berettiget det er jo fordi det handler om investeringer i iværksættervirksomheder som netop af de grunde som

har brug for at få investeringer af nogle som har lavet selskaber med overskud og derfor har

jon friis som er grundlægger af firmaet inseeto

kalder forslaget dyrt

de her folk der har haft en erhvervssucces og dermed har noget kapital stående som de er villige til

sætter deres penge i fast ejendom eller vælger helt naturligt at investere i andre lande hvor man ikke har den her type beskatning så betyder

det gælder små og mellemstore virksomheder

for selskaber derfor er det naturligt at disse typer af investeringer skal beskattes ens forenklingen af regelsættet har endvidere medført neutralitet i forhold

form af udbytte eller aktieavance det er vigtigt at investeringsbeslutningen er drevet af forretningsmæssige hensyn og ikke alene skatteretlige

porteføljeaktier for at være en iværksætterskat de mener at det nye regelsæt rammer iværksættere og risikovillige private investorer hvorved finansieringen af innovative virksomheder svækkes

porteføljeaktier under visse omstændigheder

dermed imødekommer vi

hvad det drejer sig om et af de gode

starthjælp som går ud på at man skærer ned i bistandshjælpen og mener at man ved at fratage folk nogle penge så hjælper

ordet iværksætterskat som om det er en skat på iværksætterne

ligger i dag for at være en beskyttelse imod at

investorer kan spekulere i at slippe helt

derfor siger vi nej til forslaget på en måde er det her forslag fra det radikale venstre jo smukt i tråd med det radikale venstres økonomiske politik i almindelighed ned med selskabsskatten ned med topskatten lad de rige slippe billigere i skat lad de arbejdsløse få mindre ret til dagpenge væk med efterlønnen det er så hamrende asocialt at det passer helt med den placering i salen herre morten østergaard har i øjeblikket nemlig helt ude på højre

være med til at støtte den skaber ulighed der er så meget andet vi gerne vil

det fjerner jo selvfølgelig ikke de relevante spørgsmål som forslaget også indeholder nemlig hvordan

flere innovative virksomheder til at

hører fra borgerlige partier inklusive de radikale

iværksættere

det særlige ved iværksættere

når de starter tjener de ikke penge

er en skattelettelse ikke nogen fordel for en iværksætter en skattefordel for en iværksætter er jo først gavnlig på et tidspunkt hvor

i den del af virksomhedsudviklingen man skal sætte ind det er det da ikke det er da spild af penge når de tjener penge skal de betale skat og ikke have skattelettelser

nye innovative produkter som samfundet har brug

sætte gang i en efterspørgsel for jeg er sikker på at når efterspørgslen er der efter et produkt eller en type af produkter

et behov som vi gerne vil have dækket og der er nogle penge så

er en måde at sætte gang i

hvad de penge bliver brugt til men hvis man siger at her er noget

hvorfor siger vi ikke til dong og de andre energiselskaber

at lave nogle projekter hvor de siger til idemagere kom her med jeres forslag har i et godt forslag er vi indstillet på at investere i det

af jer og på den måde sætte gang i en udvikling det kan man gøre på energiområdet og inden for velfærd regioner og kommuner bør da have sådan nogle

man siger her har vi nogle ting vi gerne

så vil iværksætterne helt af sig selv dukke frem det gælder på fødevareområdet

institutioner der køber fødevarer kan sige vi har brug for det og

sørge for en bedre forsyning af fødevarer til de ældre eller på en institution og så kommer iværksætterne og hjælper med det

behovsstyret og behovsdrevet i stedet for at bruge et eller andet helt blindt

sælge en virksomhed

debatten her i folketingssalen i i dag jeg tillader mig

det var lidt småt med med opbakning men jeg vil alligevel

efter vores bedste overbevisning ene og alene

fejlagtigt angav at man havde et sådant system

i sverige og det er ikke tilfældet

i sverige beskatter man ikke unoterede aktier i porteføljeselskaber

på den måde som vi nu har valgt at gøre i danmark det var en fejl og det indgik så

som et finansieringselement i i regeringens

skattereform og og der er jeg

set meget enig med med den konservative erhvervsordfører som i

og jeg citerer det står allerede nu meget klart at iværksætterskatten aldrig burde have været indført den har og vil få katastrofale konsekvenser for dansk erhvervsliv og dansk vækst citat slut jeg synes det er en meget meget præcis beskrivelse fra den konservative erhvervsordfører men

borgerlige politiske kredse er enighed om at det her får katastrofale følger for investeringer i

jeg har i almindelighed som erhvervsordfører for det radikale venstre en god dialog med

af henvendelser fra folk både iværksættere

er et gigantisk skud i egen

jo sådan at hvis man er dansk

som det hedder altså har tjent penge på at opbygge en virksomhed og nu har

gøre det i snart sagt et hvilket som helst andet eu land

og investere der og mange af de lande har sågar regler hvor

man hvis man investerer uden for landets grænser altså hvis man

fritaget fra beskatning derfor tegner det jo et underligt billede når man den ene dag kan høre regeringen ved møder i vækstforum og andre steder tale om at danmark er udfordret af

stædigt fastholder en skat

præcision går ind og hæmmer der hvor vi har brug for at væksten skal komme fra nemlig fra nye virksomheder der skyder op skaber arbejdspladser og eksport

med iværksætterskatten så har der været fokus på om seks hundrede million

finanslovforslag men det jeg synes er centralt at holde sig for øje

hvad det samfundsøkonomiske perspektiv

jeg vil stadig væk fastholde at det virker mere som statsstøtte til advokater og revisorer end som statsstøtte til

er lagt frem nu virker så knudret og uigennemskueligt at det kommer til at kræve at iværksætterne ikke bruger deres krudt på

få deres nye idé idé bragt til markedet men i stedet for på

de kan få tilrettelagt tingene så de kan tiltrække investeringer men de halvfjerds million

dencker at man ikke har løst problemet

det er jo så beskeden en del af det provenu man forventede at der ville komme men som ingen af dem der er i branchen tror på nogen sinde

derfor vil komme et provenu men hvis det går som de konservative har erkendt som økonomi og erhvervsministeren har erkendt og som man bredt i branchen er enige om så kommer det provenu jo aldrig ind fordi investeringerne forsvinder eller bliver kanaliseret væk

hvor man køber sig en lille ejerandel over i andre ting som er mere begunstigede for eksempel

erkendt at der er et problem og så have lavet en løsning som vel bedst kan betegnes som et plaster på et åbent benbrud men som trods alt på

måde rummer en eller en form for problemerkendelse jeg har så spurgt

man skulle tro at skatteministeren havde haft tid til at tænke over det

finanslovordningen her

har kunnet pege på et andet land hvor man har valgt målrettet at gå ind og ramme investeringer i små og mellemstore virksomheder som man har gjort

der er ikke noget land i verden hvor man synes det er smart at lave klapjagt

for et billede det tegner af den

den konservative skatteordfører som jo ofte

være halvtreds procent beskatning af den sidste krone

helt målrettet går ind og laver en samlet beskatning

over syv og tres procent jeg forstår ikke hvorfor man laver en

ikke var borgerlig politik man ser sig sure på mennesker der har tjent penge

ud til personligt forbrug har valgt at beholde dem i et investeringsselskab for at kunne investere i andre menneskers nye ideer så siger man i skal betale allermest skat af alle havde i bare taget pengene ud og brugt

end nu hvor i vælger at beholde dem i et investeringsselskab og investere dem i andre virksomheder jeg kan godt forstå at det ser skralt ud med væksten i danmark hvis det er den tankegang der driver den borgerlige erhvervspolitik så kan jeg godt forstå at vi står på kanten af en lavvækstfælde og jeg

erhvervslivet ryster på hovedet af en regering der laver et finanslovforlig der primært handler om udlændingepolitik og ikke har andet bidrag

muligheder for at skabe ny vækst i danmark den radikale skattepolitik er helt anderledes indrettet vi ønsker at øge beskatningen af det vi ikke bryder os om det er forurening og overforbrug til gengæld vil vi gerne lempe indkomstbeskatningen

at der er risikovillig kapital og derfor vil vi ikke lave unikke danske ordninger

vi ved og anerkender at vi er i

bevæge sig frit ideerne kender som bekendt ingen grænser og det betyder selvfølgelig

jeg tror at man er en del af det nationale selvbedrag om hvor fantastiske vi er hvis man ikke tror at der